opfordres regeringen til at igangsætte en undersøgelse af den danske screeningsordning for at se om der kan ske en yderligere lempelse

ældre generelt er sundere og lever længere end før det er anført at vi har en pligt til at sørge for at de ældre bevarer deres mobilitet på den bedst mulige måde

at vi får lejlighed til at drøfte kravene til fornyelse af kørekort for ældre personer lad mig slå én ting fast med det samme

heller ikke ældre mennesker

men

at vi tænker os godt om inden vi hæver aldersgrænsen for obligatorisk lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekort

at der sker en forringelse af færdselssikkerheden det kan vi vist alle være enige om

på femten år det er et krav

kørekort maksimalt må have gyldighed indtil den pågældende fylder halvfjerds

hvorefter der udstedes kørekort med to års gyldighed indtil man fylder firs

er fornyelse af kørekort desuden betinget af at der gennemgås et helbredstjek det gælder i øvrigt som udgangspunkt ikke ved fornyelse af kørekort til almindelig bil

også i blandt andet finland irland slovenien og holland opererer man med en halvfjerds årsgrænse i andre europæiske lande er aldersgrænsen endnu lavere

aldring demens og bilkørsel fra januar to og ti viser at ældre kører rutineret sikkert og med lav ulykkesfrekvens

år nævnt et færdselssikkerhedsmæssigt sigte reglerne har til formål at sikre at de helbredsmæssige mindstekrav som man skal opfylde

der lider af så fremskredne kognitive svækkelser

nedsat evne til at opfatte ting og registrere ting at de udgør en potentiel risiko i trafikken et eksempel herpå er middelsvær eller svær demens i et vist omfang kan man også i trafikken kompensere for sådanne kognitive svækkelser

alle halvfjerds årige lider af sygdom eller kognitiv svækkelse i en sådan grad at

så på et eller andet tidspunkt er det ud fra en færdselssikkerhedsmæssig betragtning fornuftigt at foretage relevant screening

udvikle den kognitive test der

i forbindelse med kørekortsfornyelse til personer over halvfjerds år senere har peget på at de færreste har kognitive vanskeligheder i halvfjerds

kan bruges som et relevant sammenligningsgrundlag næste gang kørekortet skal fornys endvidere kan screening på et relativt tidligt tidspunkt give mulighed for at lægen kan drøfte spørgsmålet om nedsat mobilitet med den ældre i god tid og dermed opnå en forebyggende effekt

da vi her i folketinget behandlede den tidligere regerings lovforslag om implementering af eus tredje kørekortdirektiv

stiger jo ældre man bliver

også det som beslutningsforslaget er udtryk for

er sundhedsfagligt belæg for at ændre aldersgrænsen

vi selvfølgelig tage initiativ til det lad mig tilføje at man efter regeringens opfattelse uanset alder ikke skal mødes af unødigt bureaukrati når man skal have fornyet sit kørekort justitsministeriet og sundhedsstyrelsen vil derfor ikke kun se på om udviklingen af folkesundheden har bevirket at aldersgrænsen på halvfjerds

om det kan gøres mere enkelt at få kørekortet fornyet navnlig i de tilfælde hvor sundhedsmyndighederne inddrages

at der ikke på det grundlag vi har i dag er fuldt forsvarligt belæg for at kunne hæve aldersgrænsen

lægelig screening ved kørekortfornyelse herunder fuldt forsvarligt at ændre de efterfølgende intervaller for fornyelse

og agter at gøre det når den beslutning kan kvalificeres

obligatorisk lægetjek til allerede i en alder af halvfjerds år når fysikken ikke viser

og behovet for sundhedstjek skal give mening og opstilles på baggrund af faglige kriterier når ældre lever længere og har bedre fysik end tidligere skal vi naturligvis også se på om grænsen for fornyelse af kørekort skal ændres den holdning er der ikke noget nyt i den udtrykte vi allerede i efteråret hvorefter ministeren til vores store tilfredsstillelse igangsatte et fagligt arbejde med at undersøge de sundhedsmæssige vurderinger af en sådan ændring vi

er trafiksikkerheden

i trafikken denne vurdering foreligger ikke endnu og vi vil på ingen måde

slet ikke når vi har en viden om

det må være den måde som ansvarlige politikere arbejder på

køre bil længere vi glæder

over for en ændring af aldersgrænsen for kørekortsfornyelse

opleves som et kvikfix og at dem der

det ikke er særlig ansvarlige når vi kan finde på at

aldersgrænsen til fem og halvfjerds år det kommer lidt bag på mig for jeg har jo set at fru trine bramsen selv har sagt en masse gode ting i pressen blandt andet sidste efterår men når det kommer til stykket når det kommer til at levere varen så har socialdemokratiet åbenbart ikke

at disse lægetjek

sker der noget på det her område hvornår vil der komme en afbureaukratisering

med en ændring så slår vi til men vi vil altså have den relevante myndigheds ord for at det

så hvad forestiller fru trine bramsen sig er perspektivet kan den undersøgelse være klar i næste måned

stor

i sundhedsstyrelsen men nu er nødvendigvis ensbetydende med kvalitet bare fordi tingene tager lang tid så jeg

ministeren til at man får sat skub i det arbejde nu kunne man jo

at spørge de praktiserende læger hvor mange der egentlig er blevet nægtet fornyelse af deres kørekort det må jo være relativt nemt

de praktiserende læger og så få kortlagt hvor mange der reelt bliver nægtet at køre bil som halvfjerds årige så med disse få bemærkninger

når nu både den socialdemokratiske ordfører og ministeren

men det er måske lidt det spil der er i et parlament som det danske

må de ældre så bare væbne sig med tålmodighed indtil regeringen kommer med

som de tidligere ordførere har været inde på vi afviser

side som det er nævnt et par gange dykke dybere ned i området i samarbejde med sundhedsstyrelsen vi vil gerne have sundhedsfaglige øjne til at vurdere hvordan risikoen

de ældre og hvis vi skal have en ny trappemodel vil vi også gerne

kan man også diskutere andre aspekter

ikke har konkretiseret så meget i forslaget for eksempel kan man diskutere det her med læge patient forholdet

om prisen på det her lægetjek

kradse blødt i overfladen

vil være lydhøre over for de øvrige aspekter og kigge på dem i fællesskab med os jeg håber

sig imødekommet i hvert fald i en vis grad jeg tror sagtens at vi kan finde fælles fodslag omkring det her selv om vi i dag desværre må

for helt at fjerne kravet om denne aldersbetingede foranstaltning og kalder det ligefrem aldersdiskrimination enhedslisten er imod forslaget og det mener vi faktisk at der er en række gode grunde til jeg skal prøve at nævne dem selv om levealderen er steget i danmark svækkes vi alle efterhånden som vi kommer op i årene sanserne og reaktionsevnen svækkes og det er meget individuelt hvornår og hvor hurtigt

at der stadig vil være en del der allerede ved de halvfjerds år ikke er i stand til at køre bil forsvarligt halvfjerds årsgrænsen virker

en del bliver så erklæret uegnet af deres læge dette aldersbetingede frafald af bilister som vitterlig ikke er egnede til at færdes i trafikken højner naturligvis færdselssikkerheden

tale om at fratage folk kørekortet fordi de bliver halvfjerds år de skal bare gennemgå et helbredstjek for at kunne fortsætte med at køre bil det er vel ikke ufornuftigt

til enhedslisten skulle alle med kørekort løbende have foretaget helbredstjek gennem hele livet begyndende ved for eksempel fyrre til halvtreds årsalderen sygdom og stort medicinforbrug kan svækkelse i en tidlig alder så der er strengt taget ikke nogen grund til at vente til folk fylder halvfjerds år men at gå den anden vej og højne grænsen

som argument at ældre bilister ikke optræder så hyppigt i ulykkesstatistikkerne som for eksempel unge mennesker

ikke kører så meget i myldretiden i mørke og i dårligt føre i det hele taget kører de lidt mere forsigtigt

dem som virkelig ikke skulle befinde sig i trafikken i bil det skal understreges igen

der ikke har problemer med helbredet og føler sig åndsfriske

helbredstjek nogle af de henvendelser der er kommet i sagen peger på at beløbet der skal betales for lægetjek og fornyelse er et problem beløb på op

men det er efter enhedslistens mening et selvstændigt problem som kunne løses enten ved at der

aftalerne mellem danske regioner og praktiserende læger eller ved at man kunne flytte lægetjekket over til klinikker på sygehusene det sidste ville også kunne løse det problem at egen læge

i alle tilfælde er helt uvildig når helbredet hos en mangeårig patient skal vurderes vi stemmer imod forslaget og opfordrer til at de

undersøgelser som bliver igangsat på området kommer til at omfatte muligheden for tidligere helbredstjek og kørekortfornyelse

ikke er fagligt belæg for negative

nævnt særlig stor styrke

trafiktællingerne så

der er rigtig mange ting der viser

jo ikke sket i går eller i forgårs at de ældre begynder

virke sundere og friskere der skal altså rigtig rigtig lang tid til før

vi herinde reagerer på noget der er så logisk som at ældre mennesker nu lever

jo også hørt igen og igen at ulykkesstatistikken altså er

det er sund fornuft at at vi får gjort noget ved det her hellere

nu også skal være halvfjerds år hvis man kigger tilbage i historien og ser hvor mange år

at man fastsatte aldersgrænsen til halvfjerds år og ser på hvor lang gennemsnitligt levetiden var

forudsætningen for at man lever længere er jo at man er friskere længere op i årene det er

meget stor befolkningsgruppe som har rundet de halvfjerds år og som er fuldstændig friske og klar til at køre spørgsmålet er så om

stadig væk skal holde fast i at vi skal have

man skal holde fast i det der var det oprindelige princip nemlig at når

når derop hvor der er en sandsynlighed for at

begynder at blive lidt alderssvækkede er det dér

her foreslår at vi i dag sætter grænsen op til de fem og halvfjerds år

at regeringen politisk set er enig i at det er tid

set godt regeringen der gerne vil have et mere fagligt grundlag at træffe beslutning

fire og halvfjerds eller syv og halvfjerds år hvad ved jeg eller firs år for den sags skyld så jeg synes

starter undersøgelsen

lægge aldersgrænsen i fremtiden det er

fem og halvfjerds år som vi har foreslået men lad os nu se om vi ikke kommer i den retning

samtidig skulle se på hvem er der udsteder lægeerklæringen

historier om folk der overhovedet ikke burde have kørt bil som burde have været frataget kørekortet måske endda for lang tid siden og hvorfor kører de stadig væk nogle af dem har ovenikøbet været forbi egen læge og fået genudstedt kørekortet har fået ny lægeerklæring uden anmærkninger igen og igen og hvor man tænker at det da virkelig ikke

jeg tror at det vil være hensigtsmæssigt både over for borgerens egen læge men også i det hele taget over for hele samfundet hvis det var sådan at det var en anden læge end ens egen der skulle sørge for at lave den her lægeerklæring uanset hvad aldersgrænsen nu ligger på

vil opfordre ministeren til at man sammen med sundhedsstyrelsen når nu sundhedsstyrelsen alligevel skal se på aldersgrænsen

måde vi har indrettet ordningen på om ikke det kunne gøres mere hensigtsmæssigt det kunne måske så ovenikøbet imødekomme nogle af enhedslistens argumenter om

meget stor forskel på hvad en lægeerklæring koster og hvis det var sådan

også fastsætte en ensartet pris

aktivt liv er det vigtigt at de fortsat kan være mobile lempelsen af kørekortkravene vil medvirke til at de ældre bliver i stand til at opretholde kontakten familie venner og arbejde samt deltage aktiviteter af forskellig art det vil give dem en højere livskvalitet samtidig med at vi sandsynligvis som samfund vil kunne spare omkostninger i

både sociale og sundhedsmæssige ydelser

derfor positive over for en diskussion om kørekortkravene da der i dag er et stigende antal ældre som vil få gavn af en eventuel lempelse mobilitet er en vigtig del af dagligdagen og derfor er det vigtigt at denne bevares så længe som muligt såfremt det kan ske på en sikker måde

om det faktum at ældre har en øget risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som kan have indflydelse på deres evner som bilist

vi nødt til at undersøge hvilke tiltag der kan sættes i værk for at de ældre kan opretholde deres mobilitet langt op i

samtidig med at vi ikke går på kompromis med trafiksikkerheden derfor mener vi i

fem og halvfjerds år og endelig lægger vi også op til en undersøgelse af erfaringer fra andre lande herunder sverige tyskland

for at få afdækket mulighederne for yderligere lempelser på området uden at det går ud over trafiksikkerheden bilen har en afgørende betydning for en meget stor del af befolkningen bilen giver mulighed for at passe et arbejde mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter selv om man ikke bor i gå eller cykleafstand fra en togstation og selv om man bor i en landsby hvor der ikke er særlig mange busafgange

kort sagt giver bilen frihed og livskvalitet for rigtig mange og bilen bidrager til at sikre et danmark i bedre balance sådan er det naturligvis også for ældre bilister ja faktisk har bilen meget stor betydning for livskvaliteten hos mange ældre i samfundet og det skal vi naturligvis respektere i vores lovgivning omvendt har vi også et vigtigt hensyn at tage i forhold til trafiksikkerheden ingen skal køre bil

af en eller anden grund ikke er i stand til at føre køretøjet forsvarligt og sikkert

personligt ansvar for os alle vi må ikke sætte os bag rattet hvis vi er svækket på grund af sygdom eller

svigtende syn vi må ikke sætte os bag rattet hvis vi er berusede eller sløvede af stærk medicin og så videre

det gælder for os alle hidtil har det været opfattelsen hos mange at de ældre udgør en særlig risiko for ulykker i trafikken fakta er jo at ældre generelt kører sikkert og rutineret med få ulykker til følge desuden viser ny forskning hos

sikkerheden i trafikken endelig ser vi en glædelig sundhedsmæssig udvikling som også andre ordførere har

hvor ældre i dag lever længere og er langt mere friske højt op i årene end de var for blot tredive år siden dertil kommer at mange ældre

på arbejdsmarkedet højt op i alderen det er jo slet ikke unormalt at møde en to og halvfjerds årig på en arbejdsplads ja faktisk har vi her fra folketingets side lagt op til en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i de kommende år også på den baggrund er det naturligt at lempe på

for de ældres fornyelse af kørekort mange ældre har jo brug for bilen til og fra arbejdspladsen på denne baggrund er tiden inde til at vi fritager ældre bilister for bøvl og udgifter til obligatorisk lægetjek allerede fra de halvfjerds år lad os indledningsvis hæve grænsen til fem og halvfjerds år derudover skal vi undersøge mulighederne for en yderligere lempelse i retning af de svenske regler hvor der overhovedet ikke er krav

men hvor det er den enkeltes ansvar altid at kunne køre forsvarligt og sikkert uanset alder forhåbentlig kan vi senest om et par år tage politisk stilling til en sådan svensk inspireret model afhængigt af hvordan en sådan undersøgelse falder ud jeg vil udtrykke håb om at regeringspartierne vil leve op til de forholdsvis positive meldinger der har været i pressen om det her med kørekort til ældre men én ting er snak noget andet handling vi skal altså ikke længere belemre ældre medborgere med tidskrævende og omkostningskrævende lægetjek

de kommentarer der har været til forslaget fra ministeren

en forholdsvis blid afvisning af beslutningsforslaget nu er

må jeg tolke som en forholdsvis blid afvisning og det er selvfølgelig et udtryk for at der er meget meget sund fornuft

at vi skal gøre et forsøg på at lande det her beslutningsforslag med en beretning i regi af retsudvalget

det her forslag

os gøre et forsøg på det det arbejde går vi meget gerne ind i når vi nu taler om tidsperspektivet mener jeg ikke at der er tale om år her det er måneder jeg kan godt forstå behovet for at vi skal have sundhedsstyrelsens bemærkninger

dtu at basere os på og derfor håber jeg at vi kan opretholde tempoet i den her sag for en gangs skyld og så allerede til efteråret komme på banen med

atomfysik det er et spørgsmål ændre en aldersgrænse det er en forholdsvis simpel lovændring jeg har også noteret mig

inddrage andre aspekter og det synes jeg er helt relevant når vi nu skal kigge på det blandt andet

relevant at inddrage i det så min konklusion

den røde side og tak for det men vi skal altså videre

at komme med en beretning og hvis det

være ensbetydende med at der alligevel var noget sund fornuft i det forslag som vi behandlede

beslutningsforslag vi skal behandle i dag

jeg nemlig komme med en meget meget ublid afvisning og så kan

er der hermed tale om at det er fordi der absolut ikke er sund fornuft i det her forslag

de fleste jo nok den tidligere regering valgte at nedsætte aldersgrænsen for hvornår man må køre på lille knallert

som havde arbejdet med sagen og som havde konkluderet at det ville være en dårlig idé at det ville føre til flere trafikdræbte alligevel valgte den tidligere regering at

ændre alderskravet for hvornår

fordi man samtidig

sikker trafik havde været ude at sige at de ændringer

altså slet ikke opvejede den risiko som man ville ende med

ikke fordi jeg ikke synes det er rimeligt at unge mennesker kan komme omkring eller fordi jeg ikke synes det er godt at de kan køre jeg synes bare det

at vi passer på dem og det er altså hensynet til de unge der er det vigtige for regeringen når vi i dag afviser

trafik i sit høringssvar vedrørende det lovforslag jeg lige nævnte

at være på cykel eller til fods mens den er to hundrede gange højere end i bil og cirka tusind gange højere end i bus risikoen på lille knallert er også seks syv gange højere end risikoen på stor knallert det vil sige

altså ikke er omkostningsfrit at sige til unge mennesker helt ned til femten år at de bare kan færdes frit omkring på knallert og det nytter heller ikke at bruge det argument at der er mange af dem der gør det i forvejen vi ved at rigtig mange af dem

er det fordi de ændringer som

den tidligere regering lagde op til slet ikke kan opveje de negative ulykkesmæssige konsekvenser som en sænkning af aldersgrænsen ville

ændre den lov igen sådan at ophævelsen trådte i kraft for omkring en år og en måned siden når vi gjorde

er det farligste transportmiddel vi har når man ser på antallet af ulykker per kørt kilometer

med forslagsstillerne som som siger at kørsel på knallert kan sammenlignes med kørsel på cykel når det gælder betydning for færdselssikkerheden

ikke rigtigt for der er mange mange flere der bliver slået ihjel når de kører på knallert

det er farligt hvis de opfører sig tosset men det ændrer bare ikke ved at de alligevel gør det at de beregner risikoen og så tager chancen vi har for mange ulykker som er kombineret med spiritusindtag med unge mennesker som kører uden hjelm med

til at føre en knallert i perioden fra

fjerde ulykke med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert og det tal er altså så højt at det betyder at vi må have en særlig forpligtelse i forhold til at nedbringe antallet af de unge knallertførere i ulykkesstatistikkerne

som desværre stadig er overrepræsenteret i vores ulykkesstatistikker reformen af knallertområdet herunder den forbedrede knallertuddannelse trådte i kraft i januar sidste år

men der er desværre lang vej endnu og nedsættelse af aldersgrænsen vil efter regeringens opfattelse være at gå et skridt tilbage

skade i trafikken vi kæmper hårdt

ændre de unges adfærd og styrke deres evner som trafikanter

i flere ulykker blandt

når man skal hentes eller bringes mobilitet er netop forslagsstillernes argument for at ændre aldersgrænsen men mobilitet

muligt på cykel eller lad mig introducere et nyt begreb elcykel

elcyklerne taget i brug og

komme både op ad bakke og ned ad bakke på

hensyn til færdselssikkerheden

vi socialdemokrater først og fremmest optaget af trafiksikkerhed

vi også afholde os fra at træffe hastige beslutninger om ændringer

tre af dem under atten år altså en lille del af de dræbte derfor vil jeg spørge fru trine bramsen

en lille del af de dræbte som er unge under atten år

under den tidligere regering at sænke aldersgrænsen til femten år

nye regering rullede tilbage iværksatte vi faktisk en lang række foranstaltninger der netop skulle styrke trafiksikkerheden blandt andet forbedret køreundervisning kørekort og en række andre foranstaltninger kan fru trine bramsen

styrke at vi faktisk godt kan forsvare at øge mobiliteten blandt unge der kører lovligt på knallert

fru trine bramsen siger at i dag kan man på en elcykel

en knallert så det kan man jo bare gøre hvis man vil hurtigere af sted siger fru trine bramsen

hvis det er sådan at det er med samme hastighed hvad er problemet så ved at

at man får lov til at køre på en motoriseret knallert frem for på en motoriseret cykel hvad er forskellen der

det som fru trine bramsen står

aldersgrænser

bedre sikret både personligt og

det må da et vist indtryk at her stiller vi faktisk nogle krav og det gør man ikke

område som vi politikere bør have stor fokus på og det er det område

iværksætte yderligere tiltag og komme med gode forslag til

en masse unge mennesker specielt i landdistrikterne fået øget deres mobilitet

fra januar to tusind og tretten nemlig ved mulighed for at køre knallert som femten årig det mente man så ikke var en god idé selv om der med forslaget fulgte en langt mere effektiv køreuddannelse som skulle være med til

at gøre de unge mennesker bevidste om at det ikke er helt ufarligt at køre rundt ude i trafikken derfor ville vi gerne udstyre dem med en bedre køreuddannelse men vi må jo bare konstatere at regeringen

mobiliteten hverken for de ældre eller

til stede her i salen men også dem der måtte være ude ved tv skærmene at tredive kilometer

og tredive kilometer på knallert er to vidt forskellige ting

jo fantastisk at man vil forsøge at overbevise nogen om det jeg køber herre tom behnkes

fantastisk sikre i og med at de knallert tredive der er på markedet i dag faktisk er nøjagtig

til bremser og så videre som dem der kan køre fem og fyrre

væsentlig forskel på at blæse rundt på de sydfynske bakker på en cykel med tredive kilometer per time eller inde i midtbyen i københavn for den sags skyld og så køre på en knallert der sikkerhedsmæssigt er forsvarlig i forhold til de tredive

at personen der kører på den har en helt anden uddannelse det kræver ingen uddannelse

at øge deres mobilitet både i forhold til

i forhold til deres fritidsliv og så videre det er altså ikke alle steder

gode busforbindelser der er masser af egne i danmark hvor det her kunne være med til

give de unge mennesker øgede muligheder og så i hvert fald fri for at skulle lave andre tiltag i form af måske

ikke så lang tid til et folketingsvalg og så kan vi jo med med et regimeskifte dér få vedtaget det her glimrende forslag til glæde

stor knallert det er klokkeklare tal og dem kan vi radikale altså ikke sidde overhørigt for sænker man aldersgrænsen

vil det set fra sfs synspunkt være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk samtidig har vi de seneste år gennemført en række tiltag som også kommer de unge under seksten år til gode

synes vi at vi i danmark har fundet en rimelig aldersgrænse for både lille motorcykel og lille knallert som der ikke rigtig er de helt gode argumenter for at afskaffe det er vigtigt at trafiksikkerheden kommer i første række og derfor kan sf

til det tidligere niveau nemlig seksten år

de forbedringer af knallertuddannelsen og de skærpede og nye sanktioner

indført begrunder ikke i sig selv en nedsættelse af aldersgrænsen de kommer under alle omstændigheder færdselssikkerheden til gode

de forbedringer der er blevet gennemført virke

hele tiden udfordre færdselssikkerheden

gjort ganske meget for at forbedre færdselssikkerheden men højrefløjen vender det hele på hovedet

sænke aldersgrænserne for erhvervelse af kørekort til bil og knallert slække på kravene til fornyelse af kørekort for ældre forhøjelse af fartgrænserne med mere enhedslisten er nu som dengang imod dette

af den principielle opfattelse at man aldrig skal gøre regler og forbud mere snærende end nødvendigt

dels er man med til at fratage den enkelte en lille stump af det personlige ansvar hver gang man herinde laver regler for at beskytte dem det gør vi jo som bekendt ret tit

til lovens hovedformål og

også at besværlighederne ved at bo langt uden for byerne bliver en lille smule mindre for de unge med denne regelændring også selv om man sagtens kan argumentere for at det var bedre at tage cyklen

et ungt menneske skulle tage en elcykel bare fordi den i modsætning til knallerten er lovlig også selv om det er med blank

tænk hvis vi vænner unge mennesker til at køre på elcykel hele livet det ville

også være trist for folkesundheden

er sund fornuft efter min opfattelse og det skal meget gerne finde et flertal hurtigst muligt

skeptiske over for at man skulle sætte aldersgrænsen ned fra seksten til femten år vi gjorde det vi gjorde det mens vi havde en borgerlig regering og vi gjorde det samtidig med at vi forbedrede sikkerheden

knallertkørerne og det var det der var det bærende i at vi så kunne være med til at sætte aldersgrænsen

den nuværende regering har så sat aldersgrænsen op til seksten år men forbedringerne

er der stadig væk og derfor kan vi selvfølgelig stadig væk stå inde for at sætte aldersgrænsen ned til femten år det der er sagen er at sikkerheden sikkerheden

køretøjerne er blevet væsentligt forbedret

men det er også de knallerter som mange steder i udlandet kører både tres og halvfjerds kilometer per time fuldt lovligt det vil sige at hele konstruktionen af knallerten

at kunne køre med de hastigheder herunder at bremserne er væsentlig væsentlig bedre end vi så det tidligere men også væsentlig bedre end

på en cykel alene af den årsag at en knallert er noget tungere og derfor kan man også bremse hårdere op hvis man bremser lige så effektivt på en cykel bliver

fordi cyklen er så let så man vælter

i bremseeffekt det andet der gør sig gældende er at uddannelsen af knallertkørere

er væsentlig bedre end den var før i tiden den væsentlig bedre vi stiller meget større krav der er en køreprøve teoriprøve man skal op til og bestå begge dele for at få lov til at køre knallert

indførte vi en lang række sanktioner over for dem som

alt det her skal selvfølgelig sammenholdes med andre former for transportmidler for det der er sagen er at man

kan køre med samme hastighed på en cykel man kan også køre med samme hastighed på elcykel der får man så lidt hjælp til at nå op på de hastigheder men sagen er at

en cykel ikke er konstrueret nær så sikkert som en knallert er en cykel har ikke nær den bremseeffekt som en knallert har på en cykel er der ikke krav om hjelm og det synes vi heller ikke der skal være

men der er den forskel at på cykel er der ikke noget krav om hjelm det er der på en knallert der er også

flere på cykel der kommer til skade i trafikken når man ser hvordan nogle kaster sig rundt mellem bilerne men igen er der en kæmpe forskel på at køre på cykel og køre på knallert nemlig at de der kører på knallert er uddannet til det de kender færdselsloven

uddannet til at se de farer og risici der kan opstå på det grundlag kan jeg ikke se at der er noget som helst til hinder for at sætte aldersgrænsen ned til femten år for dem der kan få lov til at køre på knallert vi er naturligvis positive over for

med virkning fra januar to tusind og tretten kunne køre lille knallert fra femten årsalderen venstre støttede varmt denne lovændring der var et stort skridt i retning af bedre mobilitet og mere frihed under ansvar for de unge samtidig med at vi tilgodeså hensynet til trafiksikkerheden

det sidste er selvfølgelig meget vigtigt specielt for unge der bor og færdes uden for de større bysamfund ude i landdistrikterne er knallerten med til at give mobilitet og frihed indtil det tidspunkt hvor de unge kan skaffe sig en bil eller motorcykel knallerten bidrager til et danmark i bedre balance og i lyset af at der jo i disse år sker en massiv fraflytning fra landdistrikter ind mod de større byer

altså et positivt element der er med til at trække en lille smule i den anden retning omvendt må vi så også erkende at knallerten er et forholdsvis udsat transportmiddel dog ikke så udsat som

elcykler der jo kan køre lige så stærkt som en lille knallert men som blandt andet min kollega

jo langtfra lige så sikker som en knallert men knallerten er et udsat transportmiddel og derfor skal vi omgærde knallerten med ansvarlighed og omtanke så vi undgår ulykker og det var jo også derfor vi i loven fra to tusind og elleve lagde meget stor vægt på en uhyre grundig køreuddannelse

også derfor vi indførte regler om at hammeren falder hårdt hvis man begår ulovligheder til skade for trafiksikkerheden vi fandt således den rette balance mellem på den ene side frihed og mobilitet for flere unge i danmark og på den anden side hensynet til trafiksikkerheden og forebyggelse af ulykker med knallert desuden kom danmark på linje med resten af europa hvor unge typisk må køre på lille knallert fra fjorten årsalderen eller femten årsalderen desværre valgte regeringen og et snævert rødt flertal i folketinget som noget af det første den gjorde at rulle knallertloven tilbage nu har danmark igen europas mest restriktive lovgivning vedrørende unges kørsel med knallert regeringen ønsker at lige præcis danske unge fortsat skal være seksten år for at

skade for de unges mobilitet til skade for landdistrikterne hvor knallerten har den særlig store betydning

regeringens argument om at det sker af hensyn til trafiksikkerheden fakta er jo at kun ganske få unge under atten år er impliceret i dødsulykker med knallert jeg har nævnt tallet her tidligere i debatten i to tusind og elleve var der desværre fjorten dræbte på lille knallert men kun de tre af dem var under atten år det er altså ikke de unge der udgør det største problem i forhold til kørsel

hører også med til historien at halvfjerds procent af de alvorlige ulykker

er begået ulovligheder såsom

forulykkede ikke er blevet seksten år som man skal være jævnfør reglerne men som måske kører som fjorten eller femten årig uden et knallertkørekort det kan være

tunet og så videre så hvorfor i

disse relativt få ulovligheder gå ud over den brede skare af lovlydige unge som har brug for

og få mere frihed som knallerten kan give dem jeg synes det grænser til kollektiv afstraffelse at de få brodne kar skal medføre at den brede skare ikke kan få lov til at køre på en lille knallert fra femten årsalderen som det eneste sted i europa hvorfor skulle danske unge være specielt umodne og specielt uegnede i forhold til resten af europas unge mennesker det er uforståeligt for os

som ordfører for forslagsstillerne

dette beslutningsforslag har fået en forholdsvis ublid medfart det er en klar afvisning det er klar tale det må man selvfølgelig respektere i dette høje ting og i et demokrati sådan

for os specielt når argumentationen med elcykler kom ind

ældre mennesker der begynder at have lidt svagere ben stadig væk har mulighed for at komme langt omkring på cykel så elcykler er

at bruge elcyklen som argument for at det skulle blive mere trafiksikkert hvis unge begynder at køre rundt på elcykler er nok lige at stramme skruen vi siger ja til trafiksikkerhed det er vi alle optaget af og heldigvis er antallet af dræbte i trafikken dalet meget i de senere år og vi skal længere ned men vi siger samtidig nej til forringelser

unødvendigt formynderi og det er jo det der er tale om når

række tiltag til styrkelse af trafiksikkerheden herunder en grundig køreuddannelse at man skal tage et kørekort at der er skærpede sanktioner hvis man begår ulovligheder og så videre det er uforståeligt

for at modvirke at danske borgere diskrimineres men den præmis er grundlæggende forkert dansk lovgivning sikrer allerede i dag borgerne en omfattende beskyttelse mod diskrimination på baggrund af blandt andet etnicitet religion og køn hertil kommer at det danske lokaldemokrati med forældreråd og brugerbestyrelser gør at borgerne i høj grad har mulighed for at påvirke beslutninger om hvordan dagligdagen fungerer rundtomkring i landets institutioner endelig er beslutningsforslaget baseret på en forestilling om at offentlige institutioner og embedsmænd ikke selv kan forvalte dansk kultur

uden folketingets indblanding den tankegang deler jeg på ingen måde af bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår det at og jeg citerer normaliteten kort og godt skal tilbage i danske daginstitutioner og børn skal som en selvfølgelighed have leverpostej frikadeller og flæskesteg serveret når de er i børnehave eller vuggestue

meget meget tydeligt fremhævede at han ikke var minister for leverpostej i børnehaver det er jeg heller ikke og jeg deler helt klart bertel haarders

mener altså at den grænse klart er overtrådt når dansk folkeparti ønsker at lovgive

om leverpostej frikadeller og flæskesteg det betyder selvfølgelig ikke at jeg ikke har en holdning til emnet det betyder heller ikke at jeg ikke kan lide flæskesteg

en anden sag i forbindelse med min tiltrædelse som minister fik jeg da også rig lejlighed til at svare på spørgsmål om svinekød og frikadeller i danske institutioner

næppe bag på ret mange at min holdning er

at det ikke er statens opgave at detailstyre hvordan dansk madkultur praktiseres rundtomkring i landet når det er sagt

jeg gerne understrege at jeg mener og her taler jeg også som tidligere ansat på en daginstitution

og dermed en der selvfølgelig har

blev serveret svinekød i danske daginstitutioner spørgsmålet om frikadeller i de danske daginstitutioner og halalslagtet kød på hospitalerne gav da også

anledning til meget debat sidste sommer det forstår jeg godt og det

beslutningsforslaget henvises der også til

københavns overborgmester frank jensen

man ikke skal snige de danske traditioner ud af vores offentlige institutioner

jeg også stor tillid til at institutionerne er i stand til at tage hensyn både til de fleste og til de få

dagligdagen efter de lokale ønsker og behov der måtte være det er lige præcis det som demokratiet også handler om

den sammenhæng vil jeg gerne understrege

helt afgørende for mig at vi sikrer at der i vores samfund er plads til alle

ingen diskrimineres jeg mener at vi sammen skal gøre vores bedste for at forme et samfund som skaber fællesskaber der samler frem for at adskille min opgave som minister

er netop at styrke det folkelige fællesskab og ikke at begrænse det derfor tror jeg fuldt og fast på at den danske madkultur er bedst tjent med at jeg som minister undlader at lovgive om den og hvordan den skal udøves det samme gælder også mit syn på danske omgangsformer jeg har en grundlæggende tillid til at offentligt ansatte godt kan finde ud af at hilse respektfuldt på andre mennesker når de optræder i egenskab

et lovkrav om håndtryk for mig

en lovgivning ikke sikre den danske kultur men tværtimod for mig

land hvor man på grund af misforstået tolerance dropper traditioner og symboler for ikke at støde nye medborgere vi skal holde fast i vores traditioner og vi skal give plads til forskellighed og det ene udelukker ikke det andet af bemærkningerne til

forventer bred opbakning til den del af beslutningsforslaget der handler om at forpligte offentligt ansatte til at give hånd når de optræder egenskab af deres embede der henvises til at en række politikere herunder jeg selv har markeret sig i forbindelse med debatten om en censor som i forsommeren to tusind og tretten nægtede at give hånd

til kvindelige studerende i den sammenhæng kan jeg oplyse at jeg hele tiden har været på kvindernes side jeg kan simpelt hen ikke acceptere at der er kvinder her i landet der sidder med en følelse af at de er mindre værd alene på grund af deres køn den følelse skal vi tage meget alvorligt

opfordrede jeg rent faktisk også til at sagen med censoren som ikke ville give hånd til de kvindelige studerende

et meget meget stærkt signal hertil kommer at den offentlige debat også har været ret heftig omkring den sag derfor er jeg helt sikker på at sagen har fremhævet at vi i danmark har ligestilling mellem kønnene og at offentligt ansatte ikke må diskriminere kvinder eller mænd heller ikke selv om forskelsbehandlingen begrundes med religiøse hensyn på den baggrund kan jeg

oplyse at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget vi mener at den nuværende lovgivning yder omfattende beskyttelse mod diskriminering og vi mener at dansk madkultur og danske omgangsformer lever i bedste velgående uden detailstyring her fra folketinget afslutningsvis vil jeg gerne understrege at ligebehandling og integration ikke handler om at alle skal være ens integration handler om at nye borgere inviteres ind i fællesskabet på de præmisser der gælder her i landet og en central præmis er at vi ikke accepterer usaglig forskelsbehandling uagtet hvem der står bag og uagtet hvem det går ud over tak for

har truffet lokalt i visse daginstitutioner har man sådan set afskaffet den forskellighed som ministeren står og efterlyser oppe

vi har lovgivning der siger at man ikke må diskriminere på baggrund af køn og selv om vi har lokalt demokrati og bestyrelser kan træffe de beslutninger

der nogle rammer ned over det lokale demokrati fordi man mener der skal være nogle overordnede retningslinjer

hen ikke hvorfor ministeren ikke vil være indstillet på det hvis ministeren dybest set

det der er præmissen i det her præmissen i det her beslutningsforslag er om

kan klare den opgave at hilse respektfuldt på hinanden

de står over for og den tillid har regeringen

jeg arbejdede i institutioner

problem i det og dem der ikke ville have det sagde pænt

serverede man nogle andre ting men det klarer man bedst ude

en kvindelig patient kommer ind på et sygehus

så siger til hospitalsledelsen

med loven i hånden henvise kvinden til et andet

det er urimeligt

der udtrykker den modsatte holdning af det som ministeren står og refererer er regeringens holdning

tager udgangspunkt i det som ministeren selv sagde nemlig at en kvinde ikke skal føle at hun er mindre værd fordi der er nogen der ikke vil hilse på hende

har afgjort sagen og som gav de kvindelige studerende ret så udgangspunktet er jo at selvfølgelig skal man det men der

skilles og det gør de i den grad

give hånd til hinanden og der mener regeringen klokkeklart nej

at ligebehandlingsnævnet havde sagt at det var en diskrimination af kvinder og

af kvinder men ministeren forholder sig slet ikke til er en diskrimination af danskere

diskrimination af danskere af danske skikke

sædvane og brug her i landet har ministeren den holdning at det er helt fint at det kan man godt se stort på bare man overholder kvindernes rettigheder altså

det den her sag handler om er er det os der skal lovgive om om man skal give hånd til hinanden er det os der skal lovgive om om man skal servere frikadeller eller flæskesteg eller hvad man nu gerne vil servere der mener jeg at

betyder det at vi ikke vil værne om den danske kultur nej det gør det ikke det vil vi gerne betyder det at vi ikke vil værne om de danske traditioner

skal til at detailstyre herinde fra folketinget det mener vi ikke man skal gøre med hensyn til håndtryk det mener vi ikke man skal gøre med hensyn til frikadeller og flæskesteg den tillid har vi

fordi den danske kultur og de danske værdier er noget vi skal værne om

at opretholde dansk kultur i offentlige

herunder svinekød til det normale i danske institutioner frem for halalslagtet kød samtidig ønskes det også at man ophæver eksisterende aftaler om at fravælge svinekød og kun bruge halalslagtet kød i offentlige institutioner

at offentligt ansatte er forpligtet til at hilse respektfuldt på andre mennesker når de optræder i egenskab af

at vi skal værne om den danske kultur traditioner spisevaner og religion er alle elementer der har været med til at skabe den danske kultur derfor forstår vi godt dansk folkepartis motivation for dette beslutningsforslag når vi kan se at mange institutioner rundt omkring i landet ikke længere serverer svinekød og det tilsyneladende sker ud fra religiøse begrundelser

personligt bryder jeg mig ikke om at nogle institutioner helt fravælger at servere svinekød og udelukkende serverer halalslagtet kød det er vigtigt at fastholde den danske madkultur jeg synes der skal være plads til både svinekød oksekød kylling og fisk i daginstitutioner men selv om jeg mener der er grundlag for

forbedring i visse daginstitutioner

har vi i danmark også en anden lang og god tradition for at vi har lokalt styre vi har frihed til at man lokalt kan finde løsninger på de problemer der kan opstå når mennesker er forskellige og har forskellige synspunkter og traditioner derfor mener vi i venstre heller ikke at folketinget skal bestemme

i billund skal spise til frokost det må være op til den enkelte institution

at beslutte vi mener ikke det er noget der skal lovgives om herindefra

at diskriminere på baggrund af køn vi befinder os i det enogtyvende århundrede og diskriminering af køn på baggrund af religion er ikke acceptabelt alligevel var det præcis hvad der skete i sommeren to tusind og tretten da en censor på baggrund af sin religion ikke ville give hånd til de kvindelige studerende

den episode vakte harme i danmark og det gjorde den også i venstre men lige netop på dette område har vi en lovgivning der fungerer

til kvindens fordel

at censorens handling var et direkte brud på ligebehandlingslovens forbud om chikane

den nuværende lovgivning fungerer derfor ser vi heller ingen grund til at vedtage flere love på området så selv om vi i venstre er enige med dansk folkeparti i at det er vigtigt

er slået fast det gør han da ikke så det er ikke håndteret det fortsætter han da bare

eller også får vedkommende ikke ret det ved vi ikke så hver gang der er en situation hvor der er en offentligt ansat der

førstegangsmøde med borgeren siger at

kvinden jo vælge at klage og vente et halvt år

det så var i orden eller

set bare sagde om det var i orden eller

så jeg vil godt høre om om ordføreren vil fastholde

det er en diskriminering på grund af køn af religiøse årsager vi har en lovgivning på området der fungerer

og hun så fordi hun føler at det er ubehageligt

læge som hun føler respekterer hende så kan hospitalet sige til hende med loven i hånden hvis du

så venstre bakker i realiteten op om en lovgivning der siger det modsatte af hvad venstre synes ligesom ministeren bakker op om en lovgivning der i realiteten siger det modsatte af hvad ministeren mener

som minimum tog udgangspunkt i i det her tilfælde patienten i stedet for at

ordføreren i at der slet ikke er noget på området der varetager den enkeltes

samfund op omkring det være sig lige fra vores tradition med at spise leverpostejmadder frikadeller og bacon til vores tolerance frisind frihed demokratiske frihedsrettigheder og selvfølgeligheden i at alle mennesker er lige meget værd det er på mange måder kulturen der binder os sammen

at danske traditioner og kulturelle vaner skal være dominerende i danmark men fordi det er kulturen

som følge af at vi lever i et globaliseret samfund med forskellige former for etnicitet og oprindelse socialdemokraterne har fra partiet blev grundlagt i atten en og halvfjerds kæmpet for at sikre lige muligheder og rettigheder for alle borgere uanset køn seksuel orientering etnicitet religion handicap eller ideologisk overbevisning vi hylder friheden det har også betydet at alle danskere i dag uanset køn eller sociale kår har mulighed for at tage sig en uddannelse det har betydet at kvinder i dag er en forankret del af arbejdsstyrken med de samme rettigheder som mænd og det har betydet at alle borgere frit kan vælge at dyrke en religion efter egen overbevisning for i

at vi debatterer fordomsfrit og med udgangspunkt i saglighed det er en vigtig norm at efterleve når nye samfundsudfordringer og løsninger konstant skal tages op til revision men i modsætning til forslagsstillerne

ved at få øje på at dansk kultur skulle være under pres enkelte sager

særlig når man ser på hvad det er

sidste par år så har fået os til at tilsidesætte vores egen kultur forslagsstillerne mener at disse sager er et billede på at

muslimske kultur har infiltreret og ændret madvanerne i de danske daginstitutioner og de sociale omgangsformer for offentligt ansatte

danske samfund er rustet til at kunne håndtere sådanne dilemmaer uden indblanding fra christiansborg hvis vi skal starte

om at gøre det lovpligtigt for danske daginstitutioner

er udtryk for en meningsløs detailregulering som det ikke tjener os til ære

det kan ikke være rigtigt at vi skal begynde at blande os i børnehavers madplaner

enkelte daginstitution eller kommune

lægge den madplan som er bedst tilpasset de lokale forhold men det må dog alligevel aldrig blive sådan at de offentlige institutioner generelt forkaster dansk kultur herunder vores tradition for at spise svinekød helt principielt mener vi socialdemokrater dog at sådan nogle beslutninger

udgangspunkt i lokale forhold nærdemokratiet er også en meget vigtig del af dansk kultur socialdemokraterne mener også at vi skal slå håndfast ned på de tendenser som viser sig at være i strid med danske regler og danske love

ikke være nogen tvivl om derfor

afgørelse som faldt for et par uger siden hvor en hf studerende fik udbetalt erstatning fordi en censor ikke ville give hånd til kvinder det understreger at vores retssystem virker

det sætter ind over for andre kulturer som strider imod danske normer i danmark giver man selvfølgelig hånd til kvinder såvel som til mænd men vi skal ikke som ministeren var inde på lovgive

begynde at lovgive om hvorvidt måden vi hilser på om man kindkysser først til venstre eller til højre er

skal vinke til hinanden det er simpelt hen ikke meningen at vi skal ud og detailregulere det herfra spørgsmålet er selvfølgelig

den danske kultur må aldrig

men globaliseringen er kommet for at blive og vi kan godt lære at håndtere den i stedet for at bekæmpe den og ja socialdemokraterne ønsker at bevare dansk kultur

halvtredserne verden er foranderlig

ikke nødvendigvis længere et udtryk for dansk kultur at spise frikadeller lavet af svinekød

ligesom det heller ikke længere er dansk kultur at kvinderne går hjemme og tager sig af alt det huslige jeg glæder mig over den berigelse det kan være at hente inspiration fra andre lande og traditioner det afgørende er at de fremmede kulturer fungerer som et supplement til og ikke en erstatning af den danske kultur her må vi have tillid til at de danske institutioner og de offentligt ansatte løbende håndterer disse dilemmaer

fra over for enhver form for diskrimination

jeg synes altså at det er lidt pudsigt at man siger at vi må acceptere at

ude i nogle institutioner fordi det er lokaldemokratiet

lokale demokrati

tillid til dem derude men hvis det er den indgangsvinkel man har

mener man så også at det er detailregulering at

mandlige pædagoger er det detailregulering er det unødvendig detailregulering mener socialdemokratiet

socialdemokratiets formand og landets statsminister har ment om den her sag så er

tilsvarende og jeg kan jo så citere her jeg mener klart at man skal holde fast i den måde vi spiser på og det er det vi gør i danmark

i jyllands posten den tolvte august sidste år

til det her omkring ligebehandlingsloven og ligebehandlingsnævnet hvor den socialdemokratiske ordfører siger at der har man håndteret sagen med censoren

fremadrettet nægter at give hånd til kvindelige studerende

og nægte at give hånd til kvindelige studerende er det ikke fuldstændig korrekt at det han gøre uagtet

notere sig at det er socialdemokratiets tilgang til det her det er

ordføreren har tillid til at man ude lokalt finder

ud af at håndtere dagligdagen ok hvordan har ordførerens tillid det så med at man for

hvidovre hospital har truffet en beslutning om at

i nærværende beslutningsforslag er vejen frem

i daginstitutioner i forhold til det konkrete spørgsmål

jeg så finder at det er et problem at man på et konkret hospital i hovedstadsområdet har besluttet sig for kun at servere halalslagtet kød

kan jo så oplyse herre tom behnke om

som også igennem mange mange år har praktiseret

hverken blandt de ansatte forældrene eller børnene

gjort til genstand for en god debat om forskellighed i kulturer og opdragelse og det synes jeg

den kost der serveres er varieret

at det skal veje mindre tungt i forhold til de

fra en hospitalsledelses

private kulturelle

med to verdener fordi det danske samfund

i dag jo om

er det imidlertid heller ikke altid så svært

give hånd begge forældre er aktive samfundsborgere begge forældre er forældre

og eid ja faktisk sad der stadig rester af deres julepynt tilbage i vindueskarmen livet leves i det her hjem i større eller mindre udstrækning i hvert fald som i rigtig mange danskeres hjem

at fjerne fokus fra det her emne som dansk folkeparti har rejst om beskyttelse af danskernes kulturelle rettigheder nej ingen af delene jeg fortæller det såmænd bare for at slå fast som udgangspunkt for debatten at nye danskere jo er mindst lige så forskellige som etniske danskere og derfor køber jeg

synes er underliggende i det her beslutningsforslag om

frikadeller til håndtryk og demokrati det holder ikke

lad mig tage seriøst fat om de emner som det var meningen at

at de fortjener lad mig starte med frikadellerne kort og godt

er vigtig men om jeg var så heldig at mit barn gik i en institution

og god mad og og det samme tror jeg at jeg ville føle hvis jeg selv skulle ligge på hospitalet i længere tid så ville svinekød nok være sekundært for mig jeg synes ærlig talt at det må være op til de decentralt ansvarlige i samarbejde med forældre eller borgergrupper eller lignende at beslutte sådan nogle ting

den sag gjorde mig og radikale venstre mindst lige så forargede som den

skal selvfølgelig opføre sig respektfuldt uagtet hvilken kultur eller religion man tilhører

danskere nye som etniske er fuldstændig enige i men det er helt ærligt svært at lovgive mod dumhed heldigvis har vi en lovgivning om kønsdiskrimination her i landet og den lovgivning

som flere ordførere har sagt i den pågældende sag at virke fint så lad mig opsummere i radikale venstre mener vi at dansk kultur og danske værdier er vigtige at værne om

der er det vigtigste og hvordan der skal værnes om

virker altså sådan lidt som om dansk folkeparti og herre martin henriksen hopper op på den nærmeste ølkasse og råber op og lover nye love og regler hver gang der er noget man ikke kan lide eller noget man synes ligesom mangler sådan et samfund synes radikale venstre egentlig ikke

vil ikke lave en frikadellelov eller håndtrykslov eller en juletræslov eller for den sags skyld en så meget julehygge skal der være i folkeskolerne og institutionerne lov eller en tal dansk på gaden

tingene skal planlægges

lokaldemokratiet i bestyrelser og kommuner

jo egentlig også fordi kultur og skikke som man mener at man er nødt til at lovgive om

måde ikke rigtig er det samme og på en

kultur og skikke

meget gerne må problematisere institutionernes folkeskolernes

at vi hellere så både og løsninger

et misforstået hensyn når folkeskoler skruer ned for julehyggen

det der juletræ i kokkedal bestemt

været givet til mindretallet fordi fællesskabet så bedre kan fungere men lovgive om det vil vi altså ikke

som gør de her ting hvorfor skulle

relatere sig til en familie med muslimsk baggrund som ønsker at integrere sig og tilpasse sig det danske samfund og som ønsker at tage de danske traditioner til sig ved for

vores beslutningsforslag handler om

plejer at sige men hør nu her der skal være plads til forskellighed

handler om at der helt åbenlyst foregår

af danskere i det danske samfund fordi de er danskere og fordi de har

traditioner så er meldingen arh

på det når det handler om at det er danskere der bliver diskrimineret

er alle mulige andre har man virkelig travlt altså vi er jo trods alt danske politikere i danmark som vi må antage repræsenterer det danske folk men

køber den grundlæggende præmis om at vi har en hel masse nydanskere og en hel masse muslimer som meget gerne vil føre

jeg mener sådan set at dansk kultur er vigtig jeg mener sådan set at dansk

men det som jeg ikke mener er at vi skal lovgive om hvad der skal serveres i vores daginstitutioner eller på vores hospitaler

der vi er uenige vi er uenige om hvor langt man skal gå med lovgivning for at få samfundet sådan som man selv

man

ikke giver hånd til kvindelige studerende og han giver stadig

ikke hånd til nogen det håndterer de ude lokalt der har de lavet nogle lokale regler som radikale venstre må jeg forstå mener

har lavet de regler om at diskriminere danskere så det mener man er helt helt på sin plads

eller om frikadeller i daginstitutionerne eller om helt konkrete håndtryk eller kindkys eller krammere

mener man godt kan finde ud af ude lokalt og det kan man for det meste heldigvis også selvfølgelig må vi tilkendegive vores holdninger

til at hilse på en bestemt måde når de optræder i egenskab af deres offentlige embede

synes at forsvaret for frikadeller og flæskesteg er en af de vigtigste dagsordener i dansk politik for øjeblikket

så mene om hvad man vil personligt synes jeg feks at

er mere presserende at finde en løsning på hvordan vi får flere folk i arbejde end det er at bestemme hvilken slags mad der skal serveres i en børnehave i viborg men som sagt er det jo en prioriteringssag for det enkelte parti

det første at vi centralt på christiansborg pålægger alle landets offentlige

i modsætning til forslagsstillerne mener vi nemlig ikke at det er folketingets opgave at diktere om børnene i en børnehave skal

også allerede nu meddele at sf heller ikke vil blande sig i om der skal være boller eller bananer til eftermiddagsmad hvis forslagsstillerne overvejer at fremsætte et sådant forslag sf mener i modsætning til dansk folkeparti at disse beslutninger træffes bedst lokalt i kommunerne tæt på de berørte borgere og involverede institutioner netop fordi de lokale behov ofte vil være forskellige synes vi

tror at det er vigtigere for de mennesker der frekventerer en offentlig institution at de får en god sund og varieret kost end at de død og pine

gris på deres gaffel når de sætter sig til bords hvordan den nærmere sammensætning af kosten så skal se ud overlader vi i sf trygt til kommunerne og institutionerne at finde ud af fordi vi tror på at de har en bedre indsigt i deres brugeres specifikke ønsker og behov end vi har her

bare konstatere at vi i vores parti har tiltro til at man i de lokale daginstitutioner godt kan finde ud af at tage hensyn til både de mange og de få

vel også gerne være i et demokratisk samfund som det danske hvor mangfoldigheden er stor men tolerancen endnu større

både når man optræder privat og i kraft af sit embede det betyder imidlertid ikke at vi mener at ansatte skal forpligtes

vedtages vil det fortsat være muligt for forskellige offentlige institutioner lokalt at tilbyde for eksempel halalslagtet kød det må dog ikke påtvinges alle og en lokal beslutning om at tage et sådant hensyn må under ingen omstændigheder medføre en generel indskrænkning af danskernes kulturelle rettigheder

andre hensyn så længe det ikke går ud over udgangspunktet

lidt firkantet så hvis nu sf lige pludselig begynder at sige

at lave nogle regler der siger at man ikke må diskriminere danskere

også var med i som vil få dybt alvorlige konsekvenser for rigtig mange mennesker i danmark jeg må sige jeg synes at der

danske samfund som er meget meget alvorlige

som vi i den grad bør diskutere og som er tusind gange mere relevante end

i vuggestuen tænk

martin henriksen havde brugt sin tid på at lave et beslutningsforslag der handlede om at dansk

om frikadeller

at det er en lokal beslutning

og hvad angår det her med håndtrykket har

jeg synes det er god opførsel at give hånd der er også nogle gange man er på kram

lovgive om hvornår der skal gives hånd

undtagelser hvis man har influenza eller er forkølet eller

martin henriksen at

nej bare der ikke er nogen der hopper med på dansk folkepartis ideer om at man skal til at lovgive om hvor meget dansk mad der skal

i daginstitutionerne vi har rigeligt med skemaer at udfylde sagde hun skal vi nu også til at sætte kryds

så mange gange har fået flæskesteg og om var med eller uden sprøde svær vi har også fået frikadeller

fået hvidkål lasagne

skal lovgive om i hvilke situationer i det danske samfund man skal give hånd og i hvilke situationer man

hvornår det så ville være okay at lade være at ryste hånd

jeg tror jeg smitter eller ville voldsom allergi hvad kunne man forestille sig kunne være grunde til at

at give hånd altså hvordan forestiller herre martin henriksen sig konkret at den

så gør jeg bare opmærksom på at lovgivningen er sådan i dag at hvis en kvindelig patient som måske ligger der med et brækket ben eller en sprængt blindtarm eller hvad ved jeg møder en læge som ikke vil hilse på hende og hun synes det er krænkende

til sin sygdom og den meget ubehagelige situation som hun står i

et svar om et halvt år mener fru johanne schmidt nielsen ikke at det være rimeligt at vende lovgivningen på hovedet så man sagde at så må hospitalsledelsen sørge for at finde en anden læge som kan være respektfuld over for den pågældende patient

jo udgangspunkt i det som enhedslisten mener man typisk

udgangspunkt i nemlig den sårbare den udsatte person og ikke den stærke person

men jeg synes det er helt vildt

alvor her i folketingssalen foreslår at vi på christiansborg skal lave en lovgivning

tiden og kræfterne på tænk sig hvis dansk

det var forkert herre martin henriksen da i gik til

og foreslog ham at halvere genoptjeningsperioden i

er så mange mennesker der lider under det tænk sig hvis i brugte krudtet på det frem for at

spises flæskesteg i den enkelte

pågældende institution jeg er i modstander af den tankegang at at man bedst byder fremmede velkommen ved at nedlægge sin egen

men det har intet at gøre med at rydde egne handlemåder af vejen i en misforstået hensyntagen

dag sådan at den politiske korrekthed har grebet om sig ude i de offentlige institutioner i det ganske land

forkerte fortælling om at andre kulturer

religioner eksempelvis den muslimske religion er mere skrøbelige eller mere autentiske og derfor skal behandles

man kan file på for at komme den anden i møde

en svag afglans af sig selv politikere herinde

men samtidig jager de en skræk i livet på

og kommer ud i landet ud på skolerne

trives og lever i bedste velgående

på de frie grundskoler mens folkeskolen stille og roligt bliver ribbet for de kulturelle landemærker der kunne give børn og unge en forståelse af hvad landet er rundet af og hvilke værdier danmark

er forstår

til at styrke den kulturelle genfortælling og de værdier man

civilsamfundet mere plads og indskrænke den statslige regulering

når det gælder håndtrykket som dansk folkeparti også tager op i

ligebehandlingsnævnet traf en helt rigtig beslutning her og markerede at

sagen ikke havde behandlet de kvindelige studerende lige ved ikke

at den var oppe i medierne og gav udtryk for præcis

til det enkelte håndtryk offentligt ansatte skal opføre sig med ordentlighed og værdighed over for borgerne det gælder i

må håndhæves af de ledelser

den her debat men det må også være sådan at man har ret til at være dansker i danmark

at få understreget at vi naturligvis skal tage hensyn til mindretal vi skal naturligvis tage hensyn til dem hvor det er nødvendigt

gøre det eller hvor det vil være hensigtsmæssigt at gøre det det kan naturligvis være relevant men det må aldrig betyde

derved så tilsidesætter danskerne

så opgiver vi det som vi har bygget op gennem tusinder af år

og det er formentlig det der har givet anledning til beslutningsforslaget fra dansk folkepartis side vil jeg gætte på

i vores samfund der har så travlt med at lefle for

så pludselig går hen og bliver mindretallets skikke og sædvaner som bliver de obligatoriske og ikke bare obligatoriske men også

danskere skal indordne sig under

indført et forbud mod svinekød af hensyn til et mindretal så er det ikke hensyntagen

og man får altså ikke ret til forskellighed vi får ikke mulighed for mangfoldighed

en anden form for diskrimination det gør man ikke man gør det ved at man så sørger for at der er en mangfoldighed og flere muligheder for det er vores opgave

sikre danskernes ret til at være danske i danmark det må det være hvis ikke det er os der har den opgave hvem har den så men der skal samtidig naturligvis være plads til forskellighed det er fint at man tager hensyn

der har allergi det er da hensigtsmæssigt at man tager hensyn til det der kan være nogle som på grund af deres religion ikke må eller skal spise bestemte fødevarer det er da hensigtsmæssigt at man tager hensyn til det naturligvis skal man gøre det men det betyder ikke at man skal fjerne retten til forskellighed ved så bare at indføre det som et mindretal gerne vil have for så er det flertallet der bliver diskrimineret jeg har også den holdning at hvis man ønsker at være offentligt ansat og måske endda være en myndighedsperson i danmark så må man efter min mening også handle og agere ud fra danske normer uanset om man så personligt er enig eller ej

må man finde sig et andet arbejde selv om vi har mange offentligt

det gælder selvfølgelig også for censorer som skal have elever op til eksamen at der må man altså bare indordne sig under

her i landet ellers må man lade være med at være censor

også gerne understrege at jeg har svært ved at se hvordan vi kan lovgive os ud af problemerne som forslagsstillerne lægger op til men det betyder jo ikke at problemerne er forsvundet det gør det jo ikke det betyder at vi bliver nødt til på en anden måde at håndtere de her problemer for eksempel ved at have en debat som i dag for eksempel ved at det efterhånden er tilladt at man kan have lov til at have den her debat at man ikke skal skydes alle mulige mørke motiver i skoene fordi man tillader sig at have en holdning til de her ting det synes jeg trods alt er et kæmpe fremskridt for det er et problem at man påtvinger halalslagtet kød i visse børneinstitutioner og på visse hospitaler

derfor mener jeg også at man skal respektere den trosretning jeg har

en institution nu bliver det ikke en børneinstitution men det kunne være på et hospital eller lignende

med tiden på et plejehjem så vil jeg have retten til den forskellighed at jeg er dansker og jeg spiser ikke halalslagtet kød det forbyder min tro mig

man jo ligesom leve med det men det er også et problem at man ikke kan finde ud af ude lokalt at respektere både mindretal og flertal og det er

truffet en beslutning om at her gør vi mindretallets behov til det som er det obligatoriske

der er problemet og derfor synes vi at debatten er kærkommen

er stort set alle partier i folketinget sådan set enige i at man selvfølgelig ikke skal rende rundt ude i en eller anden daginstitution eller på et hospital eller hvor det nu kan være og beslutte sig for at der må man ikke servere svinekød eller at man kun skal servere halalslagtet kød

en uskik når man gør det fordi så træder man jo sådan set

danskernes kultur og på noget af det som for mange danskere er helt naturligt

folketingets synspunkt i hvert fald et ret bredt flertal i folketinget har det synspunkt men man vil så ikke gøre noget ved det det synes jeg

vil man ikke lovgive det er da underligt når der er danskere der bliver udsat for at de bliver diskrimineret og chikaneret fordi

danskere at så skal der ikke noget særskilt opmærksomhed på det fra lovgiveres side det har jeg meget meget svært ved at

skulle handle om at vi vil tvinge nogen til at spise noget bestemt eller at vi vil forbyde noget

vi foreslår tværtimod at ophæve

ligesom man i lovgivningen siger

der er en lokal bestyrelse i en børnehave eller i en skole der beslutter at de kun vil have mandlige pædagoger eller kvindelige lærere

ulovligt man må ikke diskriminere på baggrund af køn

være nogle overordnede rammer som folketinget lægger ned over det lokale demokrati

bare her at vi lægger nogle rammer ned over det lokale demokrati der siger

lokalt demokrati

ved at sige at der skal være halalslagtet kød i daginstitutionen til dem der ønsker

beslutningsforslag men i må ikke sige at fordi der er nogle

halalslagtet kød så skal alle sammen have det

der må få det det må man ikke gøre

sf sagde at folketinget aldrig skal lovgive om mad og kost

jeg bare gøre opmærksom på at det gør folketinget jo allerede i

om at der skal være sund og varieret kost

en mandlig censor der nægtede at give hånd til en kvindelig studerende fordi hun var kvinde og hun så klagede og et halvt år efter fik svar på at det

når man bruger det som argument for at sige

bare gøre opmærksom på

nogen ændring der reelt

et fint lokalt kompromis jeg mener faktisk at det

en anelse fjollet og det faktisk er det som er sørgeligt

flere gange spurgt ind til det og har desværre ikke

noget klart svar fra nogen af ordførerne fordi alle ordførerne

kan lovgive omkring det her

ikke lovgive om hvornår man giver håndtryk det kan man ikke men i dag har vi jo en lovgivning der siger at man i visse situationer ikke behøver at give hånd så vi lovgiver jo om

en lovgivning der giver udtryk for det modsatte af hvad et bredt flertal i folketinget faktisk mener er ret og rimeligt og det er da lidt

ligestillingsministeren mange ting som man nu gør i de her ministersvar

man lede efter hvad der er essensen og essensen kommer så her

den omstændighed at en sundhedsperson bærer religiøse eller politiske symboler eller på anden vis tilkendegiver sin religiøse overbevisning udgør ikke en rimelig begrundelse for at afvise at modtage behandling fra en bestemt person sygehuset må da i stedet så vidt muligt tilbyde patienten viderevisitering til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg

i en meget meget sårbar situation må altså hvis hun ikke ønsker at finde sig i det

det er hamrende urimeligt og derfor må lovgivningen jo

sørge for at tage udgangspunkt i

tilfælde den kvindelige patients rettigheder i stedet for at tage udgangspunkt i lægens

her situation og det er kvinden der så

det som lovforslag jeg forstår ikke at man kan bakke

en lovgivning der faktisk siger det modsatte af hvad et bredt flertal i folketinget mener

handler grundlæggende om at man skal tage hensyn til danskerne

og sædvaner i de offentlige institutioner det er grundlæggende det som vores beslutningsforslag handler om

hvis der er nogen der mener

formulering som ikke er helt skarp

nogen der har et andet synspunkt så beder jeg bare om

så lad os finde en anden måde at håndtere det på hvis man grundlæggende mener det er forkert at den udsatte den sårbare patient så at sige er den der kan blive henvist til et andet hospital

føler sig krænket fordi hun ikke kan blive hilst på som kvinde af en mandlig læge altså hvis man grundlæggende mener det er forkert

helt klart villige til at indgå et kompromis og der burde da være mulighed for at få et kompromis taget i betragtning at de fleste ordførere faktisk indledningsvis har sagt

at vi ikke vil drives ud i noget symbolpolitik som det her efter min mening er et klart udtryk for det giver ikke mening at skulle lave det og nu kommer så mit spørgsmål til herre martin henriksen hvordan vil herre martin henriksen konkret håndhæve at offentligt ansatte følger deres forpligtelser til nu at hilse på den måde som herre martin henriksen synes er både dansk og respektfuld hvordan vil det konkret se ud i

på hinanden på en respektfuld måde det kan man jo sagtens skrive sig ud af ligesom man har en lovgivning i dag

ikke ønsker at give hånd til en kvindelig patient fordi det strider mod vedkommendes religiøse overbevisning

kunne skrive det modsatte eller hvorfor skulle man ikke som minimum kunne gå ind og ophæve den lovgivning som er i dag og dermed så bare som minimum sige at der

en anden person der respekterer mig som

til en mandlig patient og det synes jeg bare

så er en uskik som lovgivningen accepterer

person kan begå den samme lovovertrædelse igen og igen det sker altså hver

det eksempel som vi blandt andet har drøftet her i salen

ja det er der allerede taget stilling til så sker det jo

vil jeg bare sige at i forhold til hvor man kan detailregulere eller regulere

jo en politisk vurdering altså socialdemokratiet har haft den politiske vurdering at man godt kan regulere det lokale demokrati

er nogle herinde der vil kalde det for detailregulering og unødvendig regulering det vil jeg ikke

de synspunkter kan vi sagtens få til at harmonere med at vi også går ind for ligestilling af homoseksuelle på den måde

har lov til det som alle andre

så holde op imod at vi står vagt

vi har respekt for at folk har den seksuelle orientering som de nu har

til at harmonere i dansk folkeparti og det kan man så ikke hos

at homoseksuelle skal være sidestillet med heteroseksuelle men

frikadeller og håndtryk og juletræer man har valgt som det vigtigste at

i samfundet hvorfor er det ikke nogle af de helt konkrete basale

der ikke juletræer tager vi det som udtryk for en tendens i samfundet en udvikling i samfundet hvor dansk kultur bliver presset

udtryk for når vi for eksempel ser at der er institutioner og folkeskoler hvor man nedtoner juletraditionerne hvor man for

salmerne fordi de kan støde nogle bestemte grupper tager vi det som udtryk for den udvikling som jeg her har beskrevet

må være svinekød eller at man accepterer at en læge ikke

at give hånd til en kvindelig patient så tager vi det som udtryk for en udvikling i det danske samfund

så vigtigt at vi mener at der skal lovgives om det

så er vi nået frem til at vi mener at vi må finde en måde at lovgive

vi sikrer at man ikke kan diskriminere danskere og dansk kultur i danmark